prioriteringer ude i kommunerne som

vil være ressourcer nok til at tage os af nogle af de allermest udsatte i vores velfærdssamfund

vi finde en løsning på hvordan vi kan aflaste kommunerne og dermed

jeg på vegne af de konservative socialdemokratiet og dansk folkeparti fremlægge følgende forslag

første marts at fremlægge et konkret beslutningsgrundlag for etablering af statslige flygtningelandsbyer til aflastning

af asylansøgere der kommer til danmark og dermed antallet af flygtninge der vil overgå til kommunerne vi har i

to tusind og femten oplevet en historisk stor tilstrømning af flygtninge og migranter til europa og presset på de ydre grænser er fortsat markant

alene i november måned to tusind og femten modtog danmark mere end fem tusind asylansøgere siden november er antallet af asylansøgere faldet og i december modtog danmark cirka to tusind syv hundrede asylansøgere samlet registrerede danmark cirka enogtyvetusinde og trehundrede asylansøgere i to tusind og femten de foreløbige tal for to tusind og seksten tyder på at antallet af asylansøgere til danmark fortsat er faldende

højt niveau men når det er sagt så tror jeg også at de fleste kender min holdning jeg mener at den tilstrømning vi aktuelt ser uanset at vi i den seneste tid har set

antallet af asylansøgere er for stor vi har alle et ansvar for at vort land hænger sammen danmark er et lille land og der er grænser for hvor mange udlændinge vi kan tage imod danmark skal hænge sammen økonomisk såvel som socialt og kulturelt derfor har regeringen siden dens tiltrædelse taget initiativ til en lang

særlig asyl og flygtningeområdet venstre har længe ment at vilkårene på asyl og udlændingeområdet

de fleste vistnok enige med regeringen i at opholdsvilkår rent faktisk betyder noget for tilstrømningen blandt andet derfor har regeringen som noget af det første i løbet af sommeren to tusind og femten indført en ny og lavere integrationsydelse endvidere har folketinget inden for forholdsvis kort tid i slutningen af to tusind og femten vedtaget to lovforslag om ændringer af asylloven

nye redskaber der styrker muligheden for at håndtere det store antal flygtninge og migranter som indrejser og opholder sig i danmark

der har været til at gennemføre lovforslagene det er jeg fordi det er

nødvendigt at dæmme op for tilstrømningen af flygtninge og migranter til danmark det er

og det er en udfordring som regeringen tager meget alvorligt senest har regeringen med fremsættelsen af lovforslaget l syv og firs taget initiativ til yderligere stramninger der alle sigter imod at begrænse

antallet af asylansøgere af hensyn til integrationen regeringen foreslår med lovforslaget at udskyde adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse

gældende periode på en år forlænges til tre år

genindføres ligesom vi foreslår at kravene til permanent opholdstilladelse skærpes blandt andet således at der stilles større krav

danskkundskaber og beskæftigelse samt at den særligt lempelige adgang til permanent opholdstilladelse for flygtninge afskaffes i asylfasen foreslår regeringen at ydelserne til asylansøgerne nedsættes og at adgangen til at blive indkvarteret i særlige boliger uden for asylcentrene afskaffes desuden skal det

tillægges betydelig vægt i forbindelse med afgørelser om inddragelse af opholdstilladelser hvis flygtninge rejser på ferie i hjemlandet når de har oplyst at de risikerer forfølgelse og

udvælgelsen af kvoteflygtninge således at der igen skal lægges vægt på pågældendes mulighed for at blive integreret i danmark

er der taget rigtig mange initiativer for at nedbringe antallet af asylansøgere og dermed antallet af

forventer udlændingestyrelsen at syttentusind personer får asyl og skal boligplaceres rundtom i kommunerne hertil kommer

jeg er meget opmærksom på det stigende pres der er på kommunerne ikke mindst for at finde boliger til de mange nye flygtninge det gælder både midlertidige boliger men det gælder selvfølgelig også permanente boliger

har vi gjort det muligt at kommunerne kan indkvartere flere flygtninge på samme værelse på midlertidige opholdssteder regeringen er i løbende dialog med kommunerne om boligsituationen

hvis kommunerne har gode forslag til hvordan regeringen kan hjælpe kommunerne yderligere i forhold til den store udfordring der er omkring boligsituationen i det hele taget

om de kommunale rammevilkår for modtagelse og integration af flygtninge det er under alle omstændigheder noget vi kommer til at drøfte i den dialog vi skal have imellem regeringen og kommunernes landsforening som

nødt til sammen at finde nogle løsninger nu

integrationsindsats ikke har skabt gode nok resultater for eksempel er alt alt for få kommet i arbejde

for så vidt angår den kommunale økonomi

bemærke at kommunernes samlede økonomi hører til under finansministerens ressort

og andre direkte afledte

er dækket under ét af refusion tilskud og andre ting derudover

modtager kommunerne blandt andet et grundtilskud per flygtning til dækning af sociale udgifter og generelle udgifter til integrationen

blandt andet udgifter til modtageklasser dagtilbud og administration disse udgifter vil i to tusind og seksten skulle afholdes inden for den ramme som regeringen har aftalt med kommunernes landsforening i økonomiaftalen for to tusind og seksten som blev indgået på det grundlag at kommunerne skulle modtage et ekstraordinært stort antal

kommunerne modtager et ekstraordinært integrationstilskud på samlet tre hundrede og fem og tyve million kroner i to tusind og seksten som kommer ud over den generelle finansiering det gjorde vi netop med henvisning til det ekstraordinært store antal flygtninge som kommunerne skal

spørgsmålet om etablering af statslige flygtningelandsbyer

kommunernes udfordring

om etablering af flygtningelandsbyer skal ske

grundlag derfor er vi selvfølgelig også indstillet på at se på om det er én mulighed blandt flere

som kan hjælpe kommunerne

jeg dog endnu en gang understrege at den bedste måde vi kan hjælpe kommunerne

for netop at gøre det mindre attraktivt at søge asyl

sig til en katastrofe for dansk økonomi

ude i kommunerne vi ønsker en omlægning af dansk asylpolitik og vi ønsker at begrænse den ikkevestlige indvandring til danmark og her er asyltilstrømningen for nuværende den absolut største udfordring og det er

ganske enkelt fordi antallet er så voldsomt som det er

det er med til at sætte vores kultur og vores økonomi herunder også den kommunale økonomi under et enormt pres

kommunalbestyrelsesmedlemmer men det mærker så sandelig også de danskere som risikerer at blive sprunget over i boligkøen eller de piger og kvinder som oplever at blive forulempet af mandlige asylansøgere disse fænomener ikke nye men omfanget er blevet større og det er nyt

bliver sværere for partierne og meningsdannerne at blive ved med at ignorere problemerne og blive ved med at komme med halve løsninger som vi allerede har prøvet og som vi derfor ved ikke virker vi skal finde på noget nyt tilstrømningen medfører også forringelser af vores velfærdssamfund forringelser i forhold til vores indsats over for de allermest udsatte borgere

det er jo sådan at når nu midlerne i stigende grad bruges til at finansiere integrationen af og modtagelsen af de mange migranter og flygtninge ude i kommunerne ja så går de jo fra noget andet de kommer i sidste ende fra den samme kasse den tidligere regering formåede ikke at vende udviklingen og vedtog en række lempelser af asyl og udlændingepolitikken den nuværende regering og dens flertal har med en række stramninger forsøgt og forsøger at vende udviklingen men man skal også være ærlig og sige at

der skal mere til og derfor denne

og arbejde på dels at etablere statslige flygtningelandsbyer så dem der er i danmark placeres i disse enheder indtil de kan hjemsendes eller indtil presset på kommunerne

at socialdemokraterne og konservative er enige

i nærområderne eller andre steder for den sags skyld med henblik på at kunne sende de flygtninge der finder vej til danmark til disse flygtningelejre hvor de jo så vil modtage hjælp det er glædeligt at der tilsyneladende er sket et så markant ryk i dansk asylpolitik og når man tager i betragtning at også venstre tidligere ytrede sig positivt om

ud i livet et historisk kursskifte på asylområdet men skal man være realistisk

når vi nok ikke den del i dag men mindre kan sådan set også godt gøre det i dag fokuserer vi derfor på muligheden for at etablere statslige flygtningelandsbyer i danmark til aflastning af kommunerne og som et redskab til at begrænse tilstrømningen

for det er klart i danmarks interesse at vi effektivt får stoppet og vendt den nuværende udvikling som

stærkt uholdbar kommunerne kan ikke blive ved med at tage imod flygtninge og migranter og danmark skal finde nye måder at hjælpe flygtninge på

både på kort og på langt sigt

i sidste ende kunne hjælpe mange flere mennesker

dem der er de allermest udsatte det tror jeg faktisk helt

kan vi passe bedre på danmark det burde alle partier samles om vi har noteret os

flere partier har rykket sig og derfor kan vi forhåbentlig i dag tage de første små skridt hen imod en ny asylpolitik i danmark det er i hvert fald det der er håbet herfra så må vi se hvor langt vi kommer med det og så har formanden

der er brug for en ny kurs fra folketingets side og det er jo glædeligt at det ser ud til at der

har rykket sig i retning af at man godt kan se formålet med statslige enheder vi håber også på et tidspunkt når dertil hvor flere partier i folketinget indser at det

i orden at bilde danskerne ind at vi har en realistisk mulighed for at sørge for at de her mennesker bliver integreret på en god og fornuftig måde for når alt kommer til

danskundervisning jamen så ville danskundervisningen jo i store træk svare til

hvad konsekvensen vil være af at lave flygtningelandsbyer så synes jeg

forslagsstillerne bag det her forslag

sig med en landsby altså en landsby kan jo have to hundrede indbyggere eller to tusind indbyggere eller tre tusind indbyggere eller fire tusind indbyggere hvad er det for et omfang for det er klart en kommune nu får en flygtningelandsby med fire tusind indbyggere

på en masse forskellige skoler hvad hvis flygtningene ønsker at flytte

det så til den kommune hvor de er placeret i deres

tale om at undervisningstilbud bliver tilrettelagt i

undervisningen skal så hvis det står til dansk folkeparti tjene det formål at forberede dem på at vende tilbage til deres hjemland

hvis de for eksempel ikke har så gode engelskkundskaber

opkvalificere deres engelskkundskaber og hvis der er voksne som ønsker at få et kursus i hvordan man kan starte en virksomhed op når man vender tilbage til sit hjemland eller på anden måde at blive opkvalificeret

praktisk muligt og hvor mange mennesker der kommer til danmark det

jeg mener i høj grad kommer de mest udsatte grupper

til den debat vi har her i dag synes jeg altså det er vigtigt at holde

at det vil være nogle af de mest udsatte borgere i det her samfund dem der ikke har ressourcerne til at råbe højest som kommer til at betale prisen for den meget massive asyltilstrømning som

kan blive brugt én gang så er det jo sådan at

andre som kunne være kommet til lidt hurtigere altså danske statsborgere hvis familier har været med til at opbygge

at det som de ellers kunne få fra det offentlige bliver lidt ringere fordi der er nogle partier der ikke ønsker at gøre hvad der skal til for at begrænse tilstrømningen asylpolitik er jo også et spørgsmål

hvorfor forsøger ordføreren så ikke at besvare det

jeg troede vigtig opgave for dansk folkeparti at sikre velfærden i kommunerne

hvis man ønsker at sikre dansk velfærd og så må

skal man altså også kigge på hvor mange mennesker der kommer til danmark udefra og hvor meget de har adgang til

danske velfærdsydelser altså de to ting hænger unægtelig sammen

interessant at høre om ikke enhedslisten anerkender

kls vurdering af at det her på kort sigt

man var ikke parat til at gøre det der virkelig ville rykke noget

penge ud til kommunerne gør sig skyldig i to forglemmelser for det første

og tilstrækkeligt til at folk også gerne vil blive der

man sige at det jo alt andet lige har store økonomiske konsekvenser at tage imod en masse flygtninge i danmark og man kan også i al stilfærdighed gøre opmærksom på at mange af de flygtninge som kommer til danmark rykker ud af asylcentrene som det jo er i dag og kommer ud og har mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet

mulighed for at tage et arbejde de har mulighed for at bidrage til samfundet men gør det

et meget naivt håb eller ønske eller drøm eller hvad vi skal kalde det

jo taget til referat men

at alle dem der kommer ind selv

for evigt risikerer vi så ikke bare at gøre udfordringen og udgifterne endnu større ved at placere folk i flygtningelandsbyer

ikke havde sådan en klar integrationspolitik og hvor man ikke havde de store integrationstiltag over for de mennesker der kom til danmark det virkede ikke

at udarbejde integrationspolitikker iværksætte integrationsprogrammer og så videre

det gjorde man jo også op igennem nullerne

så den kurs som man argumenterer for

så det naive er jo sådan set at tro

hvis man så vælger at indrette det på den måde at der så at sige kommer en udskydelse i

ikke man kan sige at det at man så etablerer statslige flygtningelandsbyer vil være til ugunst for integrationen hvis man vælger at integrere dem

vi har jo tidligere haft erfaringer med statslige flygtningelandsbyer det var i forhold til bosniere

de sådan på afgørende parametre er dårligere integreret end andre som hurtigere er kommet ud i kommunerne det kan man ikke sige

i libanesiske aviser

bare sige at de enkle løsninger som regeringen stillede befolkningen i udsigt ikke holdt i den virkelige verden i virkelighedens verden er det åbenlyst at

kommunerne er under et massivt pres regeringens minusvækst har ikke gjort det nemmere for kommunerne at skulle tage imod et historisk antal flygtninge alene i år vurderes det at mere end femogtredivetusind flygtninge og familiesammenførte skal ud og bo i kommunerne det svarer til en helt by på størrelse med køge eller viborg og kommunerne har regnet sig frem til at der mangler fem tusind nye boliger tre hundrede modtageklasser

to hundrede pædagoger for blot at nævne tre eksempler jeg tror at enhver kan se at det risikerer at føre til besparelser

vores ældrepleje derfor har vi gennem længere tid foreslået at man opretter statslige landsbyer for at aflaste kommunerne det er nødvendigt for at sikre vores velfærd det er nødvendigt for at kunne tage os ordentligt og anstændigt af de mennesker der kommer til vores land som flygtninge det har regeringen indtil videre afvist

nu tyder meget på at de alligevel er blevet overbevist om at der er brug for at gøre noget så sent som i sidste uge affejede finansminister claus hjort

som jammer vi har foreslået at man i flygtningelandsbyer skal kunne gå i skole at flygtningene skal kunne arbejde i det omkringliggende samfund

er bedre rustet til at vende hjem igen hvis

hjemlandet bliver sikkert vi har ikke en fiks og færdig model for hvordan landsbyerne skal se ud eller indrettes det skal tilrettelægges i samarbejde med kommunerne men første skridt er at regeringen tager opgaven på sig

situationen er jo markant anderledes i dag det vi påpeger er at når for eksempel dansk røde kors det er jo næppe en organisation som er imod at integrationen skal fungere

ude at sige at vi skal se på nogle af de erfaringer vi gjorde os i halvfemserne

at sige præcis hvor lang sådan en periode

vil skulle være for det vil jo afhænge af hvor mange der kommer det vil afhænge af hvor stort presset på kommunerne er i forhold til at finde de her boliger det

spørgerens parti jo har været med til at

i hvert fald retorisk har flyttet sig i spørgsmålet

at integrationen som den har fundet sted de sidste

hele perioden hvad er så egentlig grunden til at man tror på at man kan integrere halvtredstusind mennesker

altså hvad er det for et columbusæg

som vi andre ikke har kunnet få øje på der gør at når man ikke har kunnet integrere det

det lade sig gøre at få en vellykket integration når der kommer

skiftende regeringer har har fejlet i den opgave tidligere men vi nægter bare at give op

det at de får et arbejde betaler skat og bidrager

man taler om en bil og den ene part mener det er

til socialdemokraternes oplevelse af det her hvem er det der skal bygge de her landsbyer hvor skal de landsbyer ligge henne hvem skal drive dem

skoler hvem skal drive skolerne skal der være sygehuse lægehuse hvem skal drive dem

eller om en landsby jeg er med på

ikke kan huske alle de her spørgsmål det var blot for at give lidt inspiration til hvordan socialdemokraterne

præcis hvordan det skal foregå med skoler og muligheder for at samarbejde med kommunerne i stedet for

til regeringen kom nu med på banen det

har regeringsmagten hvis ikke i vil have den længere så overgiv den til os vi vil gerne have den

et forslag det er da nødvendigt at have et beslutningsgrundlag så vi ved noget om hvad økonomien er og så vi kan forhandle med kommunerne om at gøre det ordentligt og det

fremhæver er jo rigtigt der er et enormt behov for også

regering som som åbenbart er ligeglad finansministeren kalder det jammer når kommunerne ganske

påpeger at de står med nogle alvorlige udfordringer

behov for yderligere ting end det der står i jeres

hen i forhold til den umiddelbare situation her og nu hvor vi mener

i nedlagte vandrerhjem og alt muligt andet og det er jo da i hvert fald heller ikke godt for for integrationen dertil kommer at vi selvfølgelig skal tænke os om når vi indretter de her flygtningelandsbyer det skal jo ikke være den model som dansk folkeparti lægger op til det skal tværtimod være en model hvor vi netop sikrer at integrationsindsatsen ikke tager skade men at det foregår i

om det er staten der køber nogle pavilloner og stiller dem op ude på en mark

jeg forstår at ordføreren anerkender kls regnestykke om at

staten betale for det i statslige flygtningelandsbyer eller også skal man give penge til kommunerne derfor skal ordføreren jo stadig væk svare på og regeringen

at udskyde selskabsskattelettelserne men bare at placere regningen hos regeringen

ved at regningen skal betales så derfor kan man sige at finansieringen

som vil blive markant billigere jeg ved ikke om det var derfor den

ville give mere frirum ude i kommunerne

at en åben flygtningepolitik ødelægger den nordiske velfærdsdagsorden ødelægger de nordiske velfærdssamfund hvorfor i alverden vil i så integrere de flygtninge når de har været i en flygtningelandsby hvorfor vil i integrere de mennesker der kommer i en flygtningelandsby og så skal de bagefter ud i i lokalsamfundet de skal arbejde de skal i skole de skal lære dansk så er der jo ingen forskel i

flygtningelandsbyerne af hensyn til kommunerne endemålet er stadig væk det samme og dermed er det en åben flygtningepolitik og dermed også en underminering af det nordiske velfærdssamfund sådan som fru mette frederiksen

også derfor vi anerkender højt og tydeligt at antallet betyder noget vi skal begrænse antallet af

udlændinge der kommer til vores land ellers kan vi ikke opretholde vores velfærdsstat som den er nu

der kommer så det er også for for deres skyld men men der hvor kæden hopper af synes jeg for dansk folkeparti er når de så

forsøge at integrere jo man skal da sandelig forsøge at integrere dem der så er her det er rigtigt at vi kan være enige om at det vil være godt hvis antallet kunne blive bragt ned men jo ikke til nul som dansk folkeparti ønsker

er hvad så med dem der er her de skal da ikke være passive og og på overførsler og isoleres de skal da tværtimod have et arbejde både for deres egen skyld og for samfundets

gruppe udlændinge der er i danmark nu som er i arbejde

da trods alt en del af dem der er i arbejde og de bidrager

betaler skat og er ikke en udgift den udgift ville jo være til stede hvis

en tilstrømning af mennesker som langt overstiger det vi tidligere havde forestillet os var muligt titusindvis søger tilflugt fra krig og andre søger efter en tilværelse i danmark der er bedre end den som deres hjemland kan tilbyde dem det mærker man især i kommunerne hvor man virkelig oplever hvor svært det er at følge med for det koster naturligvis mange penge når danmark sådan som kommunernes landsforenings formand martin damm beskrev det pludselig oplever hvad der svarer til en ekstra kommune bølge ind over den danske grænse netop derfor

venstre også trukket i arbejdstøjet fra den første dag i regeringskontorerne vi har hele tiden haft den tilgang at antallet af mennesker der kommer til danmark betyder noget for vores mulighed for at integrere disse mennesker og for vores muligheder i det danske velfærdssamfund generelt derfor

og skal vi gøre det mindre attraktivt at komme til danmark for at søge asyl det har været nødvendigt at stramme op

vi sikrer at danmark ikke er unødigt attraktivt

asylansøgere at vi ikke kan følge med på den ene side af venstre der nogle der ønsker at åbne porten på vid gab og gå i svenskernes fodspor mens nogle

den anden side ønsker at lukke danmark hermetisk for udlændinge i venstre

ønsker vi at finde en balance mellem de her to yderpunkter vi skal tage vores del af ansvaret og det gør vi men vi skal ikke tage flere end vi har mulighed for at tage os af det ødelægger nemlig muligheden for at lægge alle kræfter i for at integrere dem som vi tager imod

kommer regningen senere vi skal lære af de fejl som vi har begået i alt for mange år og lige netop integrationen

vigtig sag for venstre det nytter ganske enkelt ikke noget at have grupper af mennesker som lever i parallelsamfund fordi systemet på et tidspunkt

så vi kan blive markant bedre til at få de flygtninge der opholder sig i danmark ud på arbejdsmarkedet netop derfor har regeringen meldt ud at trepartsdrøftelserne bliver noget af det første man tager fat på her i to tusind og seksten på samme måde har statsministeren i sin nytårstale inviteret kommunerne til en dialog om hvordan vi sammen løfter den enorme opgave at få flest muligt integreret bedst muligt

i høj grad kommunerne som skal tage ansvar når flygtningene skal integreres og have en tilværelse i danmark vi ønsker en tæt dialog med kommunerne for at sikre holdbare og omkostningseffektive løsninger i dag foreslår dansk folkeparti så at regeringen fremlægger et konkret beslutningsgrundlag for etablering af statsligt drevne flygtningelandsbyer og her bliver integrationen igen et springende punkt for det er ikke altid sådan helt lysende klart hvad der menes med flygtningelandsbyer når de bliver nævnt i den offentlige debat

for eksempel ikke helt sikker på at dansk folkeparti og socialdemokraterne er enige om hvad de forestiller sig idet socialdemokraterne jo indtil videre ikke forestiller sig noget og vi bliver nødt til at være opmærksomme på

flygtningelandsbyer der eventuelt i fremtiden måtte blive etableret som en hjælp til kommunerne i en presset tid fører til ghettodannelser for det vil forpurre den integrationsproces som vi arbejder hårdt for derfor mener venstre også at det er fornuftigt at vi handler på et så oplyst grundlag som muligt og derfor foreslog regeringen allerede sidste år at tilvejebringe et sådan oplyst grundlag men de partier regeringen forhandlede med kunne ikke sige ja til denne aftale i dag er vi så enige om at fremskaffe et oplyst grundlag

for om integrationen kan lykkes hvis vi nu

i mange år er kommet cirka seks tusind til danmark om året

kommet som familiesammenførte og vi er enige om at det ikke er lykkedes for det står også i åbningstalen at statsministeren

hvad er det så venstre har fundet på der gør at man tror på at hvis der kommer halvtredstusind om året så kan det godt lykkes med integrationen altså hvad er det for et columbusæg som man ikke

men som jo kommer som en lille bombe i debatten her og nu hvad er det for et columbusæg man har fundet som gør at man tror på

lad os sige halvtredstusind om året

nu engang den bedste måde at lære

derfor regeringen har inviteret arbejdsmarkedets parter til drøftelser for også at få

del af den her opgave og få så mange mennesker ud

at indføre en integrationsydelse således at vi også sikrer et økonomisk incitament til at tage et arbejde jeg tror stadig væk på at man kan tale med arbejdsmarkedets parter lave aftaler med arbejdsmarkedets parter og få dem til at tage deres del af ansvaret for at få flere mennesker

jeg har hørt for nylig at der nu er halvandet års ventetid på at børn kan komme

meget store mængder af udlændinge kommer til et land

man anvender fra socialdemokraterne side uden helt at have taget stilling til hvad det er men det ville jo også ødelægge den fine forbrødring mellem socialdemokraterne og dansk folkeparti

tandlægerne i det kommunale system tror jeg ligger en lillebitte smule uden for min jobbeskrivelse og mit ansvarsområde

som man kan iværksætte sammen med kommunerne for at gøre den her byrde nemmere at løfte for

aftale der blev lavet i efteråret mellem regeringen og kommunerne tilførte kommunerne ekstra tre hundrede og fem og tyve million kroner til at løfte den her indsats med så nej der er bestemt ikke nogen der nægter at tale sammen ovre på

i folketinget bestående af socialdemokraterne konservative og dansk folkeparti der ønsker at indføre flygtningelandsbyer så vil regeringen selvfølgelig rette sig efter det som en del af

den parlamentarisme vi har i danmark retter regeringen sig selvfølgelig efter det flertal også selv om der er alle mulige undskyldninger om at

godt og at man kan se problemer

beder om et beslutningsgrundlag så kan vi ikke en gang for alle få at vide

man tilslutter sig ønsket om flygtningelandsbyer eller ej tror jeg vil være at at drive det vidt jeg tror for eksempel nu skal jeg ikke tage

men har et ønske om at undersøge det her

at man ønsker at undersøge det her og jeg hører næsten ordførerens indlæg som om at uanset hvad en sådan undersøgelse måtte bringe frem af nyt under solen jamen så er man forhippet på at det her ønsker man at gøre hvorfor er det så ikke det man har stillet forslag om at gøre i stedet for

undersøge det jeg må forstå at dansk folkeparti ønsker det her uanset hvad uanset hvor godt eller tåbeligt

i de forhandlinger der skal være om arbejdsmarkedet jeg må indrømme jeg har svært ved at se hvad

arbejdsmarkedet er det de jobs som de ellers skulle have

skal levere de jobs som herre jakob ellemann jensen

så optimistisk tror der lige pludselig

og hvad det er for en type jobs jamen det afhænger jo altså af kvalifikationer hvilket det også gør de fleste andre steder i samfundet end lige her hvor vi er nu

må man jo se på hos den enkelte men det er en drøftelse som vi ønsker at tage med arbejdsmarkedets parter fordi vi altså mener at de

vi om cirka to en halv milliard kr skønner

ordførerens svar til kl når kl siger at hvis ikke de får tilført flere penge

vil det gå ud over velfærden

gå ind for at der bliver tilført flere midler til kommunerne så de kan løse opgaven

mig fast på faktum er at det her er en stor opgave og

kan gribe det her an er der andre værktøjer end bare det der

for at gøre det nemmere for at gøre det smidigere for kommunerne og er der nogle nogle lempeligere krav man kan stille på

kl allerede kommet med en række forslag og vi er

hvad man må komme med af yderligere forslag her men pengene skal jo komme et sted fra som det er hver gang vi diskuterer noget som helst her i salen

om at give yderligere tilskud på tre hundrede og fem og tyve million

uanset hvordan man vender og drejer det bruger man flere penge

nu regeringen til netop ikke at svare på spørgsmålet om

få at vide hvad er for en størrelse eller hvad formålet med dem er

vi frygter jo at flygtningelandsbyer

vil isolere flygtningene fra de lokale skoler fra de lokale arbejdspladser fra de lokale uddannelsessteder og det vil svække integrationen og isolere flygtningene i nogle særlige ghettoer

og det hjælper jo ikke kommunerne i den aktuelle situation hvor flygtningene jo er kommet ud i kommunerne og deres familier er på vej mange af dem bor i midlertidige boliger og det får man heller ikke løst min egen erfaring med kommunalt byggeri er jo at kvadratmeterprisen ofte er den samme uanset hvor man bygger det henne barakker kan muligvis være lidt billigere på kort sigt men dyrt i længden så der vil være

bygge nogle flygtningelandsbyer ude på den bare mark isoleret fra samfundet og som vil komme til at stå tomme efterhånden som flygtningene selvfølgelig bevæger sig ud og bliver integreret i danmark eller vender hjem til deres hjemland som som det også kan være

vi jo hellere have at man bruger pengene på at bygge boliger billige boliger til de mange forskellige grupper som efterhånden har svært ved at finde en bolig de har råd til jeg synes jo

ved at sige at hvis der kommer tredstusind mennesker til vores land svarer det til

de penge skal skaffes et sted fra og vi foreslår at vi finder pengene og giver dem til kommunerne som

passer det sjovt nok lige præcis til det omprioriteringsbidrag man har tænkt sig at hente ude i kommunerne og som regeringen og dansk folkeparti hidtil har ment ingen som helst konsekvenser havde men vi tror på

vi er sikkert uenige om hvor pengene skal komme fra men enhedslisten er gået sammen med de radikale alternativet og sf

at integrationsopgaven løses bedst i kommunerne kommunernes krav om øgede bevillinger i lyset af flere flygtninge skal imødekommes regeringen bør hurtigt sikre en fælles plan med kommunerne som giver tryghed om finansieringen vellykket integration kræver samspil med lokalsamfund skoler uddannelsessteder og arbejdspladser derfor skal flygtningene sikres boliger lokalt

også godt tænke mig at vide hvad enhedslisten så vil foretage sig fremadrettet mener man at man skal blive ved med at finde penge forskellige steder for de kommer jo i sidste ende fra den samme kasse eller mener man også at det er så alvorligt at man også bliver nødt til at kigge på hvordan man begrænser antallet der kommer til danmark

man kan opretholde et ordentligt velfærdssamfund over for de borgere der nu engang

det kan vi jo vælge at bruge pengene på eller vi kan vælge at bruge pengene på den opgave som rent faktisk er og som skal løses ude i kommunerne uanset

et job henne på min arbejdsplads og så inviterer man folk ind det er jo den måde som man kommer til et samfund

og den måde man får integreret mennesker på derfor er det jo utrolig vigtigt at flygtningene placeres lokalt netop for at vi vi kan opnå det bedst mulige resultat men dansk folkeparti foreslår at man isolerer flygtninge

er det tredstusind på en år

eller hvor går grænsen egentlig altså jeg har aldrig nogen sinde hørt enhedslisten komme med et eneste bud på hvordan danmark

skal se ud om ti og tyve år man lufter nogle løse forestillinger om integration

grænsen egentlig for hvor mange flygtninge danmark kan tage

vil løse kommunernes økonomiske problemer

totalt dårlig integration

det problem at det også vil koste noget og hvor skal de penge komme fra det har dansk folkeparti ikke svaret på

at være flygtning nemlig at man på et tidspunkt kommer hjem igen så spørger jeg ordføreren omvendt når ordføreren siger at der bare skal tilføres kommunerne

for enhedslisten i forhold til hvor mange

danmark kan tage imod i løbet af en år eller i løbet af de næste fire år og så om hvor grænsen

kunne fordele flygtningene bedst muligt det så vi gerne så kunne vi diskutere

og den opgave skal vi løse men den opgave vil

diskutere hvordan man kan svare på den udfordring jeg mener at man kan svare

bedre i forhold til

afbureaukratisere nogle af de procedurer der i dag er i forhold til integrationsarbejdet

kan man sørge for at der kommer færre asylansøgere til danmark ved at vi hjælper i nærområderne

forholdene omkring flygtningelandsbyer og om man kan etablere dem

set mit indtryk at regeringen på et eller andet tidspunkt alligevel ville komme med en sådan undersøgelse det var der i hvert fald noget diskussion om på et tidspunkt om det så lige skal være første marts eller første april kan

jo så godt have lange diskussioner om det kunne da i hvert fald skabe en forside på jyllands posten jeg er meget

en måned i dansk politik nu er vildt afgørende eftersom

jo noget vi selvfølgelig har noteret os og det der med om tingene går lidt hurtigere

over for konceptet flygtningelandsbyer det er vi

at det ender med at mennesker kommer til at sidde der i rigtig lang tid

at komme ud i det danske samfund bagefter i stedet for tilbage til de lande hvor de kommer fra det vil sige at man besværliggør

arbejdsmarkedet man besværliggør tilknytningen til uddannelsesinstitutionerne og man besværliggør integrationen derfor er vores frygt at disse flygtningelandsbyer vil gøre det dyrere for de danske skatteydere som er dem der i sidste ende kommer til at betale alle taler om at det er den samme

altså pengene kommer ikke fra en kasse pengene kommer fra danskernes lommer

deciderede ghettofabrikker

nye ghettoer som vi bare nærmest beslutter os for at vi gerne vil have

problemer med parallelsamfund kvindeundertrykkelse osv som man kan være bekymret for og det ønsker vi ikke at medvirke til derfor afstår vi fra at stemme

de partier der står til venstre for socialdemokraterne og i øvrigt medlemmer af rød blok da vi mener at deres politik bare vil føre til flere asylansøgere i danmark og dermed endnu flere udgifter og endnu større integrationsbesvær men lad os hjælpe folk i nærområderne og så lade være

hele tiden at skulle diskutere lappeløsninger for det er både det her og de aftaler vi også selv har været med til at indgå med regeringen

for mange af dem der vandrer på motorvejene

hvis hvis vi får vores politik gennemført

komme færre til danmark når man så afviser det hvordan vil man så i stedet sikre

at sætte dem ned i den her valgperiode men det kunne godt være at man skulle se på om det ikke er den her lukrative velfærdsstat som vi har

at vi får så mange asylansøgere i danmark det er jo efter vores overbevisning den fejlagtige måde man har indrettet

gavmild i forhold til at give mange penge til folk det tror jeg betyder

thulesen dahls partifæller der har været ude at sige

og så

bliver hjulpet midlertidigt til man kan vende tilbage

det system vi har i dag dette

jo sådan i den praktiske verden at folk bliver integreret fra dag et derfor er flygtningelandsbyer jo et instrument hvor man kan understrege

dahl kan bosse det igennem folketinget og held og lykke med det men jeg vil godt indgå et væddemål med herre

dahl om at hvis det sker ender det med at det bliver de rene ghettofabrikker som kommer til at blive vedtaget

de sagde at man slet ikke

vi får et mere og mere urbaniseret samfund og folk vil

acceptere at de skal bo i lejre men lad os så endelig sige at der er nogle som bliver tvunget til at blive fordi de er for svage

og at opretholde livet for et menneske i en lejr i tyve år bliver alt andet lige sagde unhcr

end det vil være at få et menneske til danmark få det integreret og få det ud på arbejdsmarkedet

hvor vi er her også for at passe på det danske samfund så må vi hjælpe færre

alliance så sent som i finansloven kæmpede for at der skulle flere penge til den humanitære hjælp det er også vores synspunkt i denne uge

år inden de bliver integreret og bliver selvforsørgende i en flygtningelejr skal vi hjælpe de samme mennesker i tyve år

de fleste som der endda blev sagt bliver integreret og selvforsørgende

til indvandrere fra dag et man forudsætter at de her mennesker skal integreres i det danske samfund

vi mener sådan set at den grundlæggende præmis er at de folk der kommer

når det er sådan at der er fred i hjemlandet så spørger jeg

være at ordføreren forudsætter at hvis vi

kommer de her mennesker aldrig nogen sinde hjem igen når selve problemet er at man gør folk til indvandrere fra dag et og dermed foregiver eller måske

bag liberal alliances eu politik

metode dansk folkeparti bruger i sin spørgeteknik i dag man går sammen med socialdemokraterne og de konservative

jeg mener at problemet

den politik der bliver ført nu er at man konverterer flygtninge til indvandrere fra dag et

egentlig sådan uden at sige det til danskerne forudsætter

har budt asylansøgere den tilværelse

for en række konkrete forslag til hvordan tiden i asylcentrene bedst fremmer

har gjort os tanker om at det kan ske

ved at flygtninge boplaceres i de kommuner der efterspørger deres kompetencer

at pengene følger flygtningen så det bliver muligt at flytte til en kommune hvor der findes arbejde for blot at nævne nogle af de meget gennemtænkte og konstruktive forslag som det radikale venstre er kommet med

det koster kun syv hundrede kroner om ugen og det er en unik mulighed for en flygtning for at

for at blive velintegreret både sprogligt og samfundsmæssigt i form af kendskab til dansk kultur og oparbejdelse af venskaber som kan lede til alle tænkelige indgange til job og boligmarkedet og kommunen ville få et halvt eller måske endog et helt års respit med at finde bolig og arbejde til flygtningen at anbringe en flygtning i en flygtningelandsby vil være en katastrofe for integrationen når man kommer til et nyt land og endnu ikke har fået familiesammenføring og derfor befinder sig i en permanent bekymring for sin familie og i total usikkerhed om hvordan livet vil forme sig i det nye land vil man naturligvis søge sammen med de naboer der deler ens situation og taler ens sprog

overskud til at bevæge sig ud over landsbyens grænser derfor påpeger vi i vores fælles forslag

kræver samspil med lokalsamfund skoler uddannelsessteder og arbejdspladser og at flygtninge derfor skal sikres boliger lokalt flygtninge er ikke kun en udgift

de første tyve år af en borgers liv hvor der er udgifter til vuggestue børnehave skolegang og lægebesøg og de sidste tyve år af en borgers liv

udgifter til folkepension og

ligger i de mellemliggende fyrre til halvtreds år hvor en person er aktiv på arbejdsmarkedet når asylansøgerne kommer til danmark som tyve eller tredive årige har de altså levet mange af de første dyre år et andet sted og er i en alder hvor de kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og bidrage positivt til samfundet hvis vi vel at mærke lykkes med integrationen

komme væk fra den vej og nu hvor krisen kradser er

for deres medbragte værdier og internere dem i interimistiske statslige landsbyer

jo netop de ghettoer som vi ønsker at bekæmpe hvorfor vil vi have mere af

er der det går galt

aflaste kommunerne

i isolerede ghettoer uden at de skal være en del af samfundet

kun at møde hinanden det giver ikke nogen mening kommunerne står over for en kæmpeopgave men så lad os da give

så måske skulle vi på christiansborg skændes lidt mindre

og som også kan give os mere succes med integrationen

og derfor skal man tænke sig rigtig godt om før man beslutter sig for at isolere flygtninge i landsbyer vi ved

en værdig integration fra den allerførste dag at udskyde integrationen gør kun opgaven større

at betragte job som det

en flygtningelandsby er jo det modsatte vi skal tage udgangspunkt i flygtningenes motivation lige når de kommer til at genetablere en selvforsørgende hverdag så hurtigt som overhovedet muligt

hjælpe kommunerne med det er det de beder os om at hjælpe dem med i stedet for

kæmpestort tillykke i

fuldstændig paradoksalt når man siger at vi har fejlet med integrationen så

endnu mere en vellykket integration kræver samspil med lokalsamfundet

vil give bedre mulighed for at finde boliger fordi flygtninge så bedre kan betale huslejen men

støttet regeringen i at der skal være fattigdomsydelser

støttet regeringen i at den mulighed kommunerne havde for billigere boliger blev afskaffet

det er helt uforståeligt for os i sf at

har afvist at mødes med kommunerne for at drøfte det stigende økonomiske pres som følge af

presse kommunernes økonomi regeringen bør indkalde kommunernes landsforening til en drøftelse af hvordan vi økonomisk

kommunerne så de har tilstrækkelig med ressourcer til at løse integrationsopgaven kls formand

med regeringen når flere

og vand og andre helt basale ting

det stigende antal flygtninge der flygter

der simpelt hen ikke var penge til helt basale ting som fødevarer

regeringen at gennemføre de budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden på en

i europa finder fælles løsninger på flygtningekrisen

vi skal finde solidariske løsninger sammen med en mere fair fordeling af de flygtninge som kommer til europa

pænt har kaldt det besparelser i kommunerne

milliard kroner årligt femten milliard

til de rigeste virksomhedsarvinger i det her land på to milliard kroner de kommende år

til de rigeste boligejere på en halv milliard

der gør integrationen endnu vanskeligere man har valgt at fjerne kommunernes mulighed for billigere boliger som gør det sværere at finde boliger til de her mennesker og man har skåret

gør at vi får endnu flere flygtninge

forsøger at gøre det her til et spørgsmål om at den eneste grund til at kommunernes økonomi ikke hænger sammen

flygtningepres i de

man fjerner femten milliard kr som df har skrevet under på

enige om at det der sker i de her år er en udfordring men at sige

det der sker har kun givet asyl til omkring

så det er primært eu der står med den her udfordring schengenaftalen er i praksis praksis brudt sammen europas grænser er under pres og herhjemme har kommunerne svært ved at følge med derfor synes jeg at det er en vigtig debat vi har i dag hvad stiller vi op med flygtninge og migrantsituationen der er ingen tvivl om at flygtninge migrantkrisen allerede har sat sine spor i kommunernes økonomi

boliger skoler arbejdsmarkedet

gøre i de kommende år derfor er det også helt naturligt at man fra kls side ønsker at drøfte spørgsmålet i forbindelse med de kommende

umiddelbart lyder det som om kommunerne har en række gode argumenter for at de skal kompenseres yderligere det konservative folkeparti respekterer dog aftalesystemet og derfor vil vi overlade forhandlingerne

dem og regeringen for at aflaste presset udfordringen er der kommet politiske ønsker om at oprette statslige flygtningelandsbyer vi kan se både fordele og ulemper ved flygtningelandsbyer der er så mange ubesvarede spørgsmål i forhold til statslige flygtningelandsbyer men vi vil gerne være åbne og fordomsfrie og derfor bakker vi

at få det undersøgt hvad er konsekvenserne de økonomiske og integrationsmæssige konsekvenser

der kommet en dato en deadline og det skal undersøges og det støtter vi helt når alt det er sagt er det vigtigt at understrege og gentage igen og igen og igen at alt det vi gør og siger i øjeblikket er symptombehandling vi danser rundt om den varme grød de fleste der kommer hertil kommer fra syrien og nabolandene og der er en del der kommer i slipstrømmen på dem det kan være iranere det kan være pakistanere og andre

faktum er at det internationale samfund har svigtet syrien og den syriske krise der har ikke været det nødvendige politiske lederskab til

der har ikke været en vilje til at beskytte de ti millioner internt fordrevne

får ikke hjælp nok og nogle af dem lever i huller i jorden og nu ser vi altså konsekvenserne af at vi har ladet stå til i forhold til den syriske

internationale samfund burde have udvist rettidig omhu for tre fire år siden da det stod klart at især syrien var ved at udvikle sig til en krudttønde men nu er tønden eksploderet med effekt på nabolandene

jeg synes det er ynkeligt det er trist dem der betaler prisen er de civile det er børn det er uskyldige

mænd og derfor vil

nuværende asylsystem er hamrende usolidarisk for det er dem der har råd det er dem der

ikke være rigtigt og derfor skal vi tænke ud af boksen vi skal hente flygtninge fra flygtningelejrene vi skal hente familier så der ikke er grund til familiesammenføringer bagefter og vi kan underminere menneskesmuglernes

den aftale som eu landene har lavet med tyrkiet

flygtninge fra tyrkiet

ind i eu derfor må aftalen implementeres den skal op i højere omdrejninger

hvert fald noget der kan reducere det pres vi er udsat for i dag

løse den opgave man har fået og at man egentlig løser den godt derude det

meget stort noget hvor man bliver interneret i en ghetto og skal bo

lidt mere lokalt integreret men men om det er to tusind eller to hundrede

kunnet blive klog på men hvad er de konservatives bud på hvad en flygtningelandsby er

til boliger i en periode så kan der være fornuft i det men

er det ikke så fornuftigt derfor siger vi at vi gerne vil undersøgt der er en masse spørgsmål vi gerne vil have besvaret og det er jo det

er der jo milevid

hvordan partierne stiller sig så det er måske mere ordet flygtningelandsby man er enig

så mange af de spørgsmål som

voldsomt for flygtningelandsbyer men men samtidig ikke rigtig kan definere hvad det er

hjertelig velkommen til at melde sig positivt

tilstrømning til danmark skal der også bruges færre penge

samme omfang så det er en åben invitation til til enhedslisten og jeg vil da

imødese med med stor interesse

vi får strammet op på udlændingepolitikken

holdningen om at opholdsvilkår betyder noget

derfor det er et af de steder hvor vi sætter ind altså opholdsvilkår bredt

hvis vi både kan bremse tilstrømningen og samtidig stille rette og rimelige krav så vi rent faktisk får de her mennesker presset ud på arbejdsmarkedet det ville ændre noget

men jo i høj grad også på asyl og udlændingeområdet og det er noget af det der allerede ligger i folketingssalen nu

set melde sig positivt ind i den debat når det er sagt

som socialistisk folkeparti vil så bliver det her en dyr omgang og så kan kls regnestykke jo meget vel

de internationale konventioner for østrig

jeg spørge ministeren om ministeren vil overveje et lignende træk for danmark så vi simpelt hen laver et maksimumantal hvor mange asylansøgere vi mener det danske samfund kan klare

det helt afgørende at der kommer så få at det

antallet har betydning for om integrationen kan lykkes så er det afgørende om vi rent praktisk får et

bare sige at de stramninger vi i fællesskab har gennemført indtil nu

til danmark er fortsat med at stige så hvis vi skal bragt ned skal vi komme med nye redskaber og hvis den østrigske regeringskoalition står fast på at de sætter et

hvor mange asylansøgere de mener at kunne magte at tage per år vil ministeren så positivt overveje altså hvis de får lov til at gøre det

det sikkert er i strid med konventionerne så det gider vi ikke røre ved eller man kan tage kontakt til østrig og etablere et samarbejde med østrig om

og lignende derfor synes jeg det er oplagt at ministeren

begrænse tilstrømningen her til landet og derfor har vi jo indført den nye integrationsydelse og vi har gennemført en række asylstramninger det vedrører opholdstilladelse og vilkårene for asylansøgere og flygtninge

vil vi lette kommunernes opgave med at modtage og integrere flygtninge og derfor har vi jo indbudt kommunerne

både bedre og billigere

at lette den store opgave kommunerne står med via konkrete og betydelige lempelser med henblik på at gøre integrationsindsatsen billigere blandt andet med afsæt i de mange forslag som kommunerne selv

for dårligt til at få flygtninge og indvandrere i job alt for mange fortsætter jo deres tilværelse i danmark på offentlig forsørgelse og det må vi gøre op med også det vil vi meget gerne drøfte med

kommunerne hvad der så eventuelt måtte restere af ønsker til drøftelser af de økonomiske rammer

vente til sidst på foråret når vi i maj måned og det er efter almindelig praksis forhandler kommunernes samlede økonomi for to tusind og sytten men jeg kan så tilføje at

gå ind i interne bestyrelsesanliggender i

at kl taler på vegne af kommunerne

der skete på kl mødet i aalborg der må

tværtimod fik han sat hele salen på den anden ende da han

ikke bare sagde men kraftigt udtrykte at den kommunale klagesang

loftet ikke mindst den før omtalte konservative borgmester for høje taastrup som jo ikke er hvem som helst

man står med nu regeringen har lovet en straksopbremsning

kan man sige ikke rigtig er lykkedes men samtidig med at der nu kommer rigtig mange tusinde ind over landets grænser

indført minusvækst og man har indført omprioriteringsbidrag som betyder at ganske mange kommuner nu sidder lave meget meget store besparelser

to hundrede pædagoger det er tre hundrede modtageklasser som

hvordan mener finansministeren

er i stand til at håndtere det her en ting er at vi kan lave en ændring hist og her men vi har også en interesse i

for det andet vil finansministeren sikre at opgaven ikke

er vi jo nødt til at se på det tre årige integrationsforløb

den forhindring der ligger i at skaffe

mange af de her mennesker ind på arbejdsmarkedet og der har vi jo altså en

få løst det spørgsmål så vi kan få noget volumen i antallet af mennesker der kommer ind på arbejdsmarkedet og det er jo det vi vil drøfte med kommunerne men det er også derfor at vi her i februar måned starter

trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter

dimensioner man forsøger at komme i dialog med regeringen om hvordan man håndterer den man mener at når man får så mange tusinde ind så svarer det til

oprette en mellemstor kommune i danmark det vil man så klare med et par hjørner af ændringer af noget lovgivning en lidt ændret tilgang til integrationsopgaven men helt grundlæggende

kæmpe integrationsudfordring og økonomisk en kæmpeopgave

regeringen og finansministeren at det er udtryk for en klagesang og vil regeringen sikre at den opgave ikke forplanter sig og resulterer i

det kommunaløkonomiske forums møde for så vidt angår spørgsmålet

jeg bare sige at førsteprioriteten

kommer de ikke i arbejde så ser de regnestykker der kan laves tror jeg meget meget tunge ud i et langt livsforløb på offentlig forsørgelse afsluttende med folkepension så derfor er det

med arbejdsmarkedets parter og med kommunerne om hvordan

mekanismer der gør at man hurtigt kan komme

tale om rå besparelser rå besparelser på servicen det er ligesom om at finansministeren lever i sin egen verden

meget tykke mure der er ovre i finansministeriets røde bygning engang imellem men hvordan kan finansministeren mene at det her

fra kommunerne og vil finansministeren sikre at den øvelse man nu har gang i som ikke bare gælder to tusind og seksten hvor opgaven jo er enorm

har kun de penge til rådighed som danskerne har betalt i skat og dem kan vi kun bruge en gang derfor er jeg jo nødt til at sige at rammerne for den offentlige økonomi ligger fast med finansloven for seksten

bliver der jo en opgave i at få enderne

til at holde sammen men den samme opgave har vi jo i staten og det var sådan set det

en af mine pointer deroppe den det først rammer

staten de ting som kommunerne taler om de mange mennesker der kom her i slutningen af året

forhandle hvordan vi gør det billigere og hvordan

nogle varige løsninger på de her ting men vi nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge den rigtige rækkefølge

er at begrænse tilstrømningen og se på om vi kan gøre det billigere og så drøfter vi

og det betød altså at udstøde

der var en diskussion om flygtninge og der vil jeg bare sige

ikke sådan at der er forskellige dele

der må klare forskellige ting vi er jo fælles om det vi har staten vi har kommunerne og vi har regionerne

løse den udfordring og det skal vi gøre ved at vi ser på hvordan er reglerne kan vi

sætte os ned og sige hvad betyder det så for økonomien

selv om jeg personligt har lidt et blødt punkt for finansministeren

er det mit indtryk at det virkelig

de syntes ikke at det var en rimelig betegnelse for den utrolig vanskelige situation som alle landets otte og halvfems borgmestre står i nemlig at man har et

krydspres hvor man på den ene side har et omprioriteringsbidrag

det forsøger man så at løse på bedste vis

har ikke kunnet få hul igennem til finansministeren sådan må man

bare spørge finansministeren i dag

af hinanden og efter min mening skaber omprioriteringsbidraget et positivt

jo giver mulighed for at prioritere indsatser

der er meningen med det så vi kan styrke den borgernære

det er efter min mening klart at vi er nødt til at stille krav til hinanden om

kommunernes udgifter til flygtninge vedrører jo hovedsagelig overførselsudgifter som er fuldt ud finansieret

via refusioner og tilskud

skal de udgifter så afholdes inden for rammen

det er jo netop kernen i rammestyringen af kommunerne at det er kommunerne selv der skal prioritere

ekstraordinært integrationstilskud på samlet tre hundrede og fem og tyve

ordbogen den ene er at man er helt igennem umusikalsk

den overførte betydning nemlig at man er uden dømmekraft uden indfølingsevne eller uden selvkritik jeg skal ikke definere hvilken af

som dækker i forhold til de udsagn der er kommet

finansministeren men jeg kunne godt tænke mig

få svar på det spørgsmål som herre nicolai wammen stillede før nemlig

at gennemføre et omprioriteringsbidrag og det har der været mange og lange diskussioner om men vi kan ikke have en offentlig sektor der er støbt i beton sådan så vi ikke

midler mellem de forskellige sektorer det er jo sådan set det der er indholdet i et omprioriteringsbidrag og den offentlige sektor må altså også efter min mening lære at

hvor mange erhvervsvirksomheder der kunne overleve

de sagde vi kan ikke effektivisere mere vi har nået tingenes idealtilstand jeg tror at de ville gå en krank skæbne i møde fordi der er et konstant pres og det mener jeg også

jeg har fornemmet at der kører en diskussion om at vi ligesom har nået et niveau hvor vi har fundet den evige fuldstændig sande balance og at der kan ikke gøres mere og det er bare det jeg sådan opponerer lidt imod

det gør det skal der ikke være tvivl om men vi er nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge og den rigtige rækkefølge er punkt en først at begrænse tilstrømningen

vi kan opbløde nogle af regelsættene der gør at man i kommunerne kan finde billigere løsninger

om hvorvidt et omprioriteringsbidrag automatisk medfører dårligere service for borgerne og der er jeg altså af den overbevisning at der stadig er et potentiale i kommunerne og i den offentlige sektor

og familiesammenførte samtidig med at flygtninge kommer hurtigst muligt i beskæftigelse og bidrager til samfundet hvordan vi så fremadrettet i fællesskab håndterer håndterer disse udfordringer

regeringens førsteprioritet

har vi indbudt kommunerne til en dialog om hvordan vi kan gøre indsatsen både bedre og billigere gennem konkrete og betydelige lempelser af kommunernes integrationsopgaver og

det er sådan set det der er mit hovedærinde

borgmester som er meget meget anerkendt

har lang erfaring nemlig lars krarup fra herning

så langt som til at sige jeg er enormt træt af at vi har en finansminister med en så arrogant tilgang

derfor er mit spørgsmål til finansministeren sådan set meget enkelt er finansministeren enig med lars krarup hernings borgmester i at finansministeren har en arrogant tilgang til

drøftet de her ting med kommunerne så er det ud fra en tro på at tingene

understreget igen og igen at den offentlige sektor

man ikke kan flytte penge fra én sektor til en anden sektor alt efter hvor der er behov for det og hvor pengene gør mest gavn og det er jo den diskussion jeg løbende har med

jeg gætter på at min forgænger har haft den samme

for pengene og det er den opgave vi skal løse i fællesskab og det er det der er et bundet mandat

det er jo derfor jeg tager fat hver gang nogen siger

tror man må sige at hvis ikke der kan laves noget

på grund af omprioriteringsbidraget dels på grund af de mange flygtninge der kommer derfor er mit spørgsmål

om det gør indtryk når et medlem af kommunernes landsforening

meget fremtrædende venstreborgmester her i danmark han er en af dem der har fået flest stemmer blandt venstres borgmestre og så vidt jeg ved er han også en af dem man normalt lytter meget til

til kommunestyret er arrogant er det noget

eller er det noget som man bare vifter af sig gør det indtryk på ministeren at han bliver kaldt arrogant

at der er en balance

at vi ikke bruger flere penge end vi har

men jo også at vi får mest muligt for de skattekroner

det er selvfølgelig klart at det havde været bedre hvis man som minister

i den politiske opgave er sådan set at

samfundet som helhed

gang i økonomien ledigheden er faldet beskæftigelsen stiger inflationen er lav renten er lav olieprisen er lav

desværre sådan at den offentlige økonomi er under pres

på grund af den lave oliepris det er derfor der er den udfordring at jeg bare ikke har sække fulde af penge jeg kan bruge og derfor er presset jo først og fremmest på at vi sikrer at

de penge vi bruger får vi mest mulig valuta

komme til kolding og opleve den kommunale virkelighed

hvordan føles det som landets finansminister med alle disse tunge byrder på sine skuldre som man må forstå at finansministeren står med at han har et borgmesterkorps i venstre

finansministeren som arrogant vi kan være uenige om hvordan virkeligheden hænger sammen men det her er jo partifæller der retter en så hård kritik

som finansministeren vel lytter til så

indtryk gør det når koldings borgmester siger

vinde forståelse for at der ikke er frie penge

så slår vi gækken løs og jeg ved godt at det ikke

på kommunerne men det er der altså på alle

sektorer i den offentlige sektor

og behandlingsmetoderne bliver dyrere og dyrere det er der

der kommer så mange asylsøgere men det er der så sandelig også

mange ekstra udgifter i forbindelse med de mange

kommunernes integrationsudgifter er finansieret herunder finansieringen gennem de nuværende resultattilskud og grundtilskud hvilket jo også fremgår af den aftaletekst der blev lavet dengang der er derfor tale om et eftersyn af finansieringen af integrationsområdet

derfor også helt naturligt foregår i regi af finansieringsudvalget under social og indenrigsministeren hvor kl også er fast repræsenteret det er imidlertid ikke aftalt at den kommunale serviceramme for to tusind og seksten skal genforhandles servicerammen for seksten ligger efter vanlig praksis fast med den aftale der blev indgået i sommer mellem regeringen og

arbejdet med at se på finansieringen er fortsat i fuld gang og med aktiv deltagelse af kl i samarbejde med øvrige ministerier og jeg kan oplyse at arbejdet forventes afsluttet

sendt det signal ud der kan jo sidde nogle enkelte kommunale repræsentanter

i denne debat jeg anerkender fuldstændig at kommunerne og staten har en stor udfordring når det handler om integrationsindsatsen hvis jeg husker tallene

kommer vi til at skulle anvende

i størrelsesordenen otte og fyrre milliard kroner i perioden to tusind og seksten

både finansministeren og andre ministre har

meget stor usikkerhed forbundet med af indlysende årsager jeg har også stor forståelse for at der er tale om et meget komplekst system når man arbejder med disse områder

det jeg spurgte ind til tidligere nemlig faktuelt forventes fem tusind

i kommunerne i to tusind og seksten

de nye tal blev først meldt ud i

nogle implikationer i forhold til kommunernes indsats i totusinde

spørgsmålet om økonomien og de ekstra flygtninge der kommer det er jo rigtigt at vi har løftet prognosen for to tusind og seksten men herre benny engelbrecht skal også lige være opmærksom på at det

et stykke tid før man kommer fra asylsøgningsfasen og bliver placeret i kommunerne så det varer altså et stykke tid før merudgifterne rammer kommunerne

det er jo derfor at det er meget meget logisk at vi nu først prøver at begrænse tilgangen

billiggøre integrationen og smidiggøre den og så tager vi tredje fase

hele finansieringssiden på integrationsområdet herunder hvordan resultattilskuddene og grundtilskuddet fordeles til kommunerne

er en ret indviklet øvelse den kører her i januar måned og som jeg sagde før slutter arbejdet også her i januar

vi har et resultat af det så vi kan se på om systemet i dag

er selvfølgelig i den forbindelse villige til at se på eventuelle forslag om at justere finansieringen inden for de nuværende rammer hvis eftersynet måtte vise at det ville være hensigtsmæssigt men for mig er det afgørende at vi tager tingene i den rigtige rækkefølge at vi ser på at begrænse tilgangen at vi ser om vi kan smidiggøre og billiggøre

opgaven ved at ændre regler for boligplacering ændre regler for modtageklasser og så videre

ført en mere sober dialog og en mere sober tone

i hvert fald konstatere at hvis der er et sted hvor man har en udfordring i denne regering

den straksopbremsning som man har lovet danskerne og vælgerne den har man

så mit spørgsmål skal skal derfor blot være dette simple vil ministeren tage ud

var det jo en opbremsning i forhold til

det den tidligere regering havde lempet

vi skulle have haft overnaturlige evner

pludselig skyllede ind over hele europa men det er nok for meget forlangt at vi

det andet indgik regeringen og kl jo altså en økonomiaftale for to tusind og seksten på det grundlag at kommunerne skulle modtage ekstraordinært mange flygtninge det fremgår flere gange af kommuneaftalen at den bygger på at

danmark skulle modtage ekstraordinært

dengang vores skøn for de kommende overførselsudgifter

indgik derfor i økonomiaftalen et

ekstraordinært højt skøn for antallet af nytilkomne flygtninge et skøn som og det vil jeg gerne understrege vi blev enige om med kommunernes landsforening derudover blev regeringen og kl enige om at udmønte en hundrede og fem og tyve million kroner i to tusind og seksten til investeringer i kommunerne og nu citerer jeg fra aftalen som følge af et ekstraordinært højt antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne ligesom vi blev enige om at kommunerne ydes et ekstraordinært

på to hundrede million kroner i to tusind og seksten til at

håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge så det indgik i vores drøftelser dengang at der kom et ekstraordinært højt

finansministeren beskyldte den tidligere regering for at photoshoppe

martin damm kommunernes landsforenings formand beskylder finansministeren for at photoshoppe

misforståelser desangående men men der må

finansministeren jo være den første til at kunne definere det al den stund

det var finansministeren som fandt på udtrykket nå

indgåelse at der forud for at den endelige finanslovsaftale blev indgået rent faktisk stod et meget eksplicit tal

som vi i danmark måtte forvente at skulle modtage af flygtninge i to tusind og seksten blev som bekendt pillet ud det er klart beskrevet i

tænker meget over om der er sådan en tilgang fra regeringens side om at prøve

skjule de relativt store omkostninger som som vi må forvente

eksempelvis otte og fyrre milliard kr som

som de totale udgifter må forventes at være

jeg siger der er ingen penge

over for en fælles udfordring fordi

ikke er penge jeg jeg bare kan trække op af skuffen så jeg ved ikke rigtig

jeg opfatter det jo heller ikke sådan at jeg tegner billedet grimmere end det er jeg prøver bare at være objektiv men jeg synes at sammenligningen med photoshopping

lidt ved siden af for jeg synes ikke

gør meget for at forskønne billedet jeg prøver tværtimod også at få socialdemokraterne til at forstå

at der altså er nogle økonomiske realiteter

foretaget nogle meget meget store effektiviseringer og på den måde udnyttet ressourcerne bedre så det skal der bare lyde en stor anerkendelse for tilbage bliver bare at processen

vi er nødt til hele tiden at arbejde med effektiviseringer

den tidligere regering jo havde det mål at den ville skaffe tolv milliard kroner

effektiviseringer og det var en bestræbelse vi var fuldstændig enige i i og bakkede op om så

på talerstolen på velsagtens det vigtigste økonomiske årsmøde i kommunerne op til kommuneøkonomiforhandlingerne og anklage folk for at jamre

piner finansministeren

er punkt 1 der bliver efterladt et billede af at hver eneste krone ikke bliver vendt det gør den og den bliver vendt

har de en finansminister som står og angriber dem for det og så med den anden hånd giver store skattelettelser

til de allerrigeste boligejere store skattelettelser til dem der har

og har tænkt sig at købe de allerstørste biler og ikke mindst store skattelettelser til den rigeste del af dansk erhvervsliv det er det jeg tror kommunerne ikke forstår det er bare det de har svært ved at forklare fru jensen eller herre hansen hvad enten de skal på plejehjem på sygehuset eller skal aflevere deres børn i daginstitution det er derfor

bruger over ethundredetusind kroner per barn

påvise at der er en sammenhæng

opnår de bedste resultater vi kan se

at der er et effektiviseringspotentiale det er sådan set det der er mit ærinde i hele den her situation det er derfor diskussionen om omprioriteringsbidraget er en nødvendig diskussion vi har fordi det vil være et krav til os i de kommende år

at vi hvert år effektiviserer det er et vilkår vi vi lever under og derfor er

melodi herre morten bødskov er slået ind på

for kommunerne som der er ikke bare i år

boligejere og bilejere

topskattelettelser og samtidig pålægger

eksempelvis at spare på boligydelsen til vores udsatte pensionister

kan stille sig op og sige at det man siger og de bekymringer

de bøger de sidder med er der et stort minus som ikke bare skyldes regeringens minusvækst og omprioriteringsbidrag og skattelettelser og alt muligt andet til de rigeste

de omkostninger som er på flygtninge og integrationsområdet ikke blot i kommunerne men i det hele taget i samfundet så hvis der ikke er kommet andet ud

det budskab gentaget herfra udsæt den overvejelse på ubestemt tid og så er jeg glad for

statsministeren der bestemmer i regeringen

opgave vi

komme i arbejde og det duer ganske enkelt ikke

arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse og det

kunne være enig med mig i der bliver spurgt

de trettentusind enlige forsørgere til at

når de som følge af kontanthjælpsloftet kommer i risiko for at miste deres bolig præmissen for spørgeren er at lavere ydelser automatisk

at man mister sin bolig eller i hvert fald at der er en risiko for det og præmissen er efter min opfattelse

der er som oftest ikke tale om en enkelt forklaring på at lejere sættes ud af deres bolig undersøgelser

sfi har foretaget viser at der typisk er tale om et komplekst sammenfald af flere uheldige faktorer

at der ikke er styr på privatøkonomien men også psykiske problemer misbrug skilsmisse

lavere ydelse og det bliver ikke et liv

i sus og dus hensigten er jo så

lad mig slå en ting fast og at målet med lavere ydelser er at flere skal blive selvforsørgende at de skal ud på arbejdsmarkedet boligen er helt afgørende for en

velfungerende hverdag og jo da især når det handler om børnefamilier derfor

har kommunerne også både pligt og mulighed

der her er tale om men der er også en pligt for den enkelte

søge at tilpasse sit boligforbrug i forhold til den økonomiske formåen som man har og vi har et højt ydelsesniveau i danmark men det må altså ikke blive så højt at det

fastholder for mange uden for arbejdsmarkedet så målet med de lavere sociale ydelser er at flere kommer i beskæftigelse

får en arbejdsindkomst og dermed også en mulighed for selv

at kontanthjælpsloftet det vil sige både lavere boligydelse og

og fem og tyve timersreglen vil føre til markant flere udsættelser af boliger og hvis man samtidig også ser på den sammenhæng der var og hvordan antallet af udsættelser steg op gennem nullerne

begyndte at falde ret drastisk faktisk fra to tusind og elleve og frem til to tusind og fjorten med otte og tyve

om kontanthjælpsloft udelukkende kommer til efter beskæftigelsesministeriets vurdering

og halvtreds personer mere i beskæftigelse mens det

især enlige med børn der risikerer at blive ramt så hårdt på økonomien at de

skal stille op med de her trettentusind enlige med børn som kommer til at få en gennemsnitlig årlig reduktion i indkomsten

tohundrede kroner efter skat altså så mange penge at man ikke længere kan betale

rapport som jeg henviste til er helt afgørende i det her fordi

men også et spørgsmål om mange andre ting

som oftest fordi der også er

er problematiske i ens liv for eksempel at man har psykiske problemer for eksempel at man

slet ikke har styr på sin privatøkonomi derfor skal man jo

det har kommunerne jo så også en mulighed for

videre da den også daværende sr regering afskaffede dem så man en meget kraftig reduktion

jeg er af den overbevisning at i hele den buket af problemer som ministeren kan have ret i spiller sammen

set bare det jeg efterlyser en strategi for

i alverden skal vi stille op med de her mange mennesker som både kommunernes landsforening og boligselskaberne advarer om risikerer at stå uden tag over hovedet når først

en ydelse der gør at man kommer til at leve et liv i sus og dus men det er heller ikke meningen at man skal være på integrationsydelse meningen er at man skal ud på arbejdsmarkedet så man bliver en del af det man kunne kalde

helt almindelige danske hverdag og så man får kendskab til den helt almindelige danske hverdag

af frihedsrettigheder som vi har bygget danmark op

efter min mening sættes direkte lighedstegn mellem lavere ydelser og

flere udsættelser kommunerne har igennem de senere år fået en række instrumenter som samlet set sikrer en tidligere og mere målrettet indsats for lejere der er truet af udsættelse

opdateret vejledning om kommunernes

udsættelsestruede eller udsatte lejere

at de almennyttige boligorganisationer skal underrette kommunen samtidig med at en sag

sendes til fogedretten at der er en

muligheden for flyttehjælp er udvidet så der kan tildeles flyttehjælp til lejere der

dyr bolig til en billigere bolig at kommunen i visse tilfælde kan tilbyde hjælp til administration af huslejebetaling og endelig

beboerindskudslån så den

hertil kommer at der er iværksat en række forsøg med fremskudt rådgivning i almennyttige boligorganisationer hvor der særlig rådgives om at få styr på økonomien og sikre huslejebetalingen der er både i år og næste år afsat

udsættelsestruede lejere

fremskudte rådgivning ser ud til at være meget effektiv hvilket heller ikke er så overraskende netop set i lyset af at otte

af ti udsatte udsatte lejere

udsættelser fra to tusind og otte før har oplyst

skatteministeren og ordførere fra en lang række af de partier som udgør det parlamentariske grundlag for ministerens regering sige at man var nødt til at fastfryse grundskylden fordi vi

at folk var nødt til at gå fra hus og hjem

ude i regnen og blev hjemløse på den måde indlagde de jo som præmis at en lavere disponibel indkomst i form af højere grundskyld ville betyde at

ser ministeren at der er en sammenhæng

er ministeren enig med dels sin ministerkollega dels ordførerne fra

at når man får færre penge færre penge til rådighed

deres høringssvar til spørgsmålet om

hvilket er i strid med regeringens eget

mål på det sociale område om at nedbringe antallet

det siger kommunerne jo ikke for sjov det er jo fordi de ser en klar sammenhæng mellem at især trettentusind måske endda fjortentusind hvis man tager

og tyve timersreglen med kommer til at få så kraftigt et fald i deres disponible indkomst

formentlig mange af dem ender med at gå fra deres bolig hvordan forholder ministeren sig til

børn og i særdeleshed også hvis man tager to hundrede og fem og tyve timersreglen med

og halvfjerds par der kommer til at få kraftige nedskæringer i deres disponible indkomst det forventer man så samtidig også

er sammenhæng mellem forventningen om at alle mennesker render ud i arbejde og så hvor mange der rent

bliver ramt og som boligselskaberne og kommunernes landsforening

handicaporganisationerne og alle mulige andre advarer om

så det er bare for at summere op i et håb om

etnisk dansker eller man er indvandrer

om at det for alle helst skulle kunne betale sig at arbejde og hvis man så lige skal skal runde hele den der indvandrerdebat må man bare sige at

komme ud og få kendskab til det man kunne kalde den helt almindelige danske hverdag og det sker altså

aldeles uacceptabelt hvis man forsøger

at få asyl i danmark på falske præmisser når en person søger om asyl i danmark er det

udlændingestyrelsen der træffer afgørelsen om asyl og en meget vigtig del af selve asylbehandlingen er netop at fastlægge ansøgerens identitet og selvfølgelig også nationalitet

forskellige metoder det drejer sig blandt andet om sprogtest det er tjekspørgsmål om det land eller område som asylansøgeren angiveligt kommer fra derudover er udlændingestyrelsen i besiddelse af et

baggrundsmateriale og dermed baggrundsviden om de lande som vi modtager asylansøgere fra som spørgeren jo er helt bekendt med

har regeringen længe ment at vilkårene på asylområdet betyder noget for hvor attraktivt det er at søge til

noget af det allerførste med virkning fra den første september sidste år en en ny og lavere integrationsydelse som med aftalen om finansloven for to tusind og seksten bliver udbredt til en større målgruppe og med l syv og firs som vi diskuterer her i folketingssalen i de her dage og uger

vil regeringen stramme yderligere op på vilkårene på asylområdet

ikke skal gennemføres ved ændring af udlændingeloven men som kan gennemføres ved ændringer af administrative forskrifter det drejer sig om

begrænsning af varigheden for opholdstilladelse til flygtninge afskaffelse af den ekstraordinære asylrådgivning og afskaffelse af statens betaling for transport til danmark for

familiesammenførte til flygtninge her i landet jeg har noteret mig at

heldigvis bakker op om alle de tiltag

det gode samarbejde som vi har på det her område

markant mindre attraktivt

dokumentere i østrig hvor der ophober sig et stort antal i tusindvis af primært nordafrikanere som jo prøver på at komme

hvor de blandt andet møder en hel række marokkanske mænd som siger

økonomisk mindre attraktivt det er fair nok men det der er den store provokation her er at nogle

med at begå svindel altså ved bevidst at påstå at man er fra et andet land

er fra marokko eller tunesien eller andre lande men påberåber sig at være fra syrien

også er fra syrien for det vi kan se i virkelighedens verden er

påstår at de er fra syrien og det svarede

at hvis man siger at man kommer fra aleppo bliver man stillet et spørgsmål som man kun kan svare på hvis man kommer fra aleppo

berolige spørgeren med for det vil jeg næsten tro kunne blive det næste spørgsmål

få asyl at man netop kan

kommer fra nordafrika det kan nu nogle gange

og jeg ved ganske enkelt ikke om det så fremgår af statistikken at det er fordi man har løjet om sin nationalitet men

man ikke asyl og så

vi ved jo godt at man fifler med hvor gammel man er og

man ikke er det og så videre de ting har vi mulighed for at efterforske men jeg ønsker bare at vi får noget mere statistik på hvor mange af de her sager

eksempelvis med de der undersøgelser som ministeren

er det så der sker og i hvor mange sager

kan se at folk bevidst har løjet om deres nationalitet

er et stort problem i østrig så tror jeg også på at det egentlig er et stort problem

at hvis man ikke har et beskyttelsesbehov så skal man udvises af danmark og ja jeg er jo fuldstændig enig

for at sige at

berolige spørgeren med at det ikke

der er brugt betydelige offentlige midler på at opføre boligerne så de skal ikke rives ned uden at der er en god grund til det det tror jeg heller ikke vi er uenige om ministeriet har derfor generelt en restriktiv

nedrivning af almene boliger det skal således i forbindelse med en ansøgning om nedrivning godtgøres at der ikke i de kommende år vil være brug for

og det store behov for boligplacering som den jo så har medført må nødvendigvis føre til en skærpelse af det krav praksis er at ministeriet kan godkende nedrivning af

på baggrund af tre kriterier det første

det tredje er udlejningsvanskeligheder og deraf afledte afledte økonomiske

jeg vil understrege at alle tre typer af nedrivningsansøgninger fortsat vil blive behandlet også selv om vi står i den situation som vi gør nu hvor vi mangler mange boliger de ansøgninger der bygger på

og løft af socialt udsatte boligområder bliver behandlet som hidtil årsagen er at

anvise flygtninge til de her boliger fordi de

man ikke anviser flygtninge til i sager om

udlejningsvanskeligheder vil jeg fremover være tilbageholdende med

nedrivning lige nu står vi netop i en

situation hvor rigtig mange flygtninge mangler tag over hovedet

skal vi selvfølgelig også sikre os at vi

standser en nedrivningssag hvis boligerne reelt ikke kan anvendes hvis kommunen

behov for boligerne hvad enten det så er til danskere eller til flygtninge og udlændingestyrelsen ikke finder at boligerne er egnet til et asylcenter så må vi selvfølgelig overveje om nedrivning skal godkendes målet er således på den ene side at forhindre unødige offentlige udgifter til boligplacering og på den anden side

de involverede boligorganisationer hvad angår risikoen for at almene boliger går konkurs som konsekvens af ministeriets ændring af praksis

det altså faktisk ret usandsynligt landsbyggefonden har har en række muligheder for netop at støtte nødlidende afdelinger så de ikke går konkurs og de muligheder findes jo

mennesker der skal flytte ind i de boliger men jo også for hele udviklingen af en

i ministeriet derfor kan jeg også dårligt

boligselskabers side har et ønske om at

at udvikle sit område og jeg kan godt forstå at det kan være både irriterende og ærgerligt at man så ikke kan få lov til at rive noget nederst

at boligerne som de er nu er er udmærkede altså i en stand hvor der sagtens kan

som boligselskab eller kommune kan have et ønske om at udvikle

det er det balancepunkt der skal findes og jeg vedgår at det ikke er særlig nemt at finde det balancepunkt og

i nogle egne hvor man ellers

regionernes tilskud ikke bliver påvirket hvis en region skulle beslutte at lukke en bane når man fremkommer med

et ønske ønske skal man naturligvis også have et svar på det og

set også et svar vi fra regeringens side gerne vil give regionerne i første omgang

sidste år givet regionerne klare økonomiske rammer her for året to tusind og seksten vi er i januar måned nu og der vil selvfølgelig komme en afklaring af regionernes økonomi for to tusind og sytten inden budgetlægningen for to tusind og sytten i regeringen lægger vi vægt på at vi har en dækkende kollektiv transport

midlerne til drift og vedligeholdelse af privatbanerne er lagt ud til regionerne og det er derfor også regionernes ansvar at sikre den regionale kollektive transport inden for de rammer de har fået

ud fra at ministeren er enig med mig i at man får et tilskud til at drive lokalbaner for tanken er vel dybest set

man skal drive lokalbaner det håber jeg da meget vil blive præciseret i den aftale man laver men men hvornår kan regionerne forvente en afklaring ministeren siger august men men

jo er en styrke at vi i danmark gør det på den måde at vi lægger mange opgaver ud til kommunerne og

tager det ansvar lokalt at man

og det er vigtigt at få sagt her at regionerne modtager omkring tre milliard kroner årligt

i bloktilskud og kommunale bidrag til netop at løse

investeringstilskud på omkring hundrede million kroner fra transport og bygningsministeriet

altså også fri låneadgang til investering i privatbanerne så det der er vigtigt at få gjort tydeligt her er at regionerne altså har ansvaret for at foretage de prioriteringer inden for de samlede midler de har til

hvor mange kilometer privatbane man har

fastfrosset er det en god idé altså er

det det vi skal have gjort det var sådan at den tidligere regering valgte at få nedsat en arbejdsgruppe som skulle se på det her kriterium og i det arbejde

inddrog man jo både hensynet til egen drift i regionerne men også hensynet til sådan en sammenhængende kollektiv transport i hele landet og og det er sådan set

som ikke er mundet ud i nogen klar anbefaling til en løsning jeg synes det er vigtigt at få sagt her at jeg gerne vil arbejde for at vi får en afklaring

det forstår jeg at at regionerne har et behov for i forhold til deres fremtidige prioriteringer

det altså midler til både drift og vedligeholdelse det er lagt ud til regionerne

og derfor er det også regionernes ansvar at sikre at

bliver udført inden for de regler og

er for en lommeregner og hvordan man har brugt midlerne i i region sjælland skal jeg ikke kunne stå og redegøre for her

grave det nærmere frem og måske komme med en yderligere skriftlig besvarelse

i forhold til hvad regionen selv mener de har fået

vil det så give et lidt mindre finansieringsbidrag og for andre et lidt større finansieringsbidrag og der er det sådan at regeringen i aftalen om regionernes økonomi for

og seksten har tilkendegivet at investeringstilskuddet så videreføres

og seksten og det vil sige at regionernes økonomiske rammer i

det er klart at vi vil bestræbe os på nu at finde en

hurtig afklaring af de økonomiske rammer i forhold til privatbaneopgaven fremadrettet

derfor er det selvfølgelig også en forventning at der snart vil kunne findes en afklaring

vinde på det de har faktisk fået mindre lokalbane at

i og med at odderbanen er overgået til århus letbane de har

jo også vigtigt at pengene passer nogenlunde til det antal kilometer skinner man har

rod fordi det ligger i indenrigsministeriet

sig at de her baner eller i hvert fald skinnerne

bare flytte bloktilskuddet med over til banedanmark og så og så var det vel det

har valgt at lukke på en del af banestrækningen

ikke mindst for passagererne så er det

at regionen henviser til at der mangler en afklaring

skal tages som udtryk for at den løbende vedligeholdelse som jo er nødvendig for at banen sikkerhedsmæssigt

godt spørge til hvordan

skal jo ikke afhænge af om der så måske opnås en ændring

give regionen en mindre indtægt

sige at i lyset af den samlede finansiering som gennem årene er givet til de regionale udviklingsopgaver og konkret til investeringer på banerne så forklarer det

efter min opfattelse ikke

dialog en diskussion med ministeriet i øjeblikket om hvorvidt man skal have lov til at køre ud på statslige infrastrukturer

på lille syd banen hvor man nærmest har sat det op som en betingelse for at ville genoprette skinnerne

på tølløsebanen det synes jeg er en mærkelig

østbanen som den jo hedder kører videre ud på på dsbs skinnenet det

så det ville kun give en større udnyttelse af banen men hvis den skal have lov til det vil den vel også stille nogle modkrav om

i gang med at renovere den her tølløsebane i stedet for hele tiden at gå og rasle

også efter to tusind og seksten vel vidende at vi kun lige er i januar i to tusind og seksten

helt enig i at ingen kan være tjent

hvis spørgsmålet om en ændring af bloktilskudskriteriet har betydning for om passagererne på lokalbanerne får klarhed

så tage når transportministeren også er til stede ved

til afgørelsen så er truffet en hurtig behandling skal på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønske om

få svar hurtigt men på den anden side også ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af ressourcerne som jeg har sagt flere gange senest under de behandlinger vi havde i går aftes af

b fem og tredive og b seks og tredive tror jeg ikke at kommuner bevidst træffer forkerte afgørelser for at undgå at skulle give borgere de ydelser som de efter lovgivningen har krav på jeg tror heller ikke at kommunerne bevidst trækker sager i langdrag for at spare

ikke om spørgeren tænker på den situation hvor en kommune har nedsat en borgers pengeydelse efter serviceloven og hvor ankestyrelsen så efter borgerens klage træffer afgørelse om at nedsættelsen ikke var korrekt

borgeren jo rent faktisk udbetalt pengeydelsen efter serviceloven

det kan så være at spørgeren sigter på den sag

fra kolding som der tidligere har været stillet spørgsmål til

opmærksom på at den sag faktisk ikke drejer sig om en kommune der har trukket en sag i langdrag den drejer sig om genoptagelse af en række sygedagpengesager som følge af en dom fra højesteret

vil jeg gerne høre ministeren om ministeren mener at det er ulovligt

betale ydelsen tilbage til de borgere som har mistet deres sygedagpenge der har været en

diskussioner og debat om det her og der har været flere forskellige udmeldinger blandt andet

så spørgsmålet er kan en kommune uden at det er ulovligt

jeg sagde sidst sagen var oppe at der normalt ikke er mulighed for at kommuner kan handle som man siger per kulance i økonomiske spørgsmål derfor ligger det ikke nødvendigvis lige for blot at se bort fra en eventuel forældelse kommunerne har altså en

generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt og det indebærer blandt andet

en pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender

og her har kommunens arbejdsmarkedsudvalg ud fra de oplysninger som jeg er i besiddelse af indstillet at genoptage alle sager som kommunen har kendskab til på nuværende tidspunkt og så at afvise de krav som er forældede efter forældelseslovens

kolding kommune regner forældelsesfristen bagud fra det øjeblik de fik en afgørelse fra højesteret det er jo klart at forældelsesfristen ikke er sådan indrettet at man belønner kommunerne for at have truffet forkerte afgørelser

kan man vel tage det fra højesteretsafgørelsen fra september

der er ikke tale om at varigheden af kommunens sagsbehandlingstid betyder at flere eller færre sager forældes i den her situation så der er ikke mener jeg nogen grund til at beskylde kommunen for at trække beslutningen om opfølgning i langdrag ud fra et motiv om at borgerens sager bliver forældet så vil det selvfølgelig være en konkret vurdering i den enkelte sag om en borgers krav på tilbagebetaling af sygedagpenge

er enig i at en kommune selvfølgelig skal rette sig efter domstolenes afgørelser og når højesteret har afsagt en dom

hvilke forpligtelser kommunen så har som følge

har været en masse presseomtale af det her jeg har også i min tidligere besvarelse talt om hvad kommunens arbejdsmarkedsudvalg har truffet af beslutninger

er det nu således at kolding kommune yderligere har undersøgt lovligheden af arbejdsmarkedsudvalgets indstilling

så blevet afholdt et fællesmøde mellem økonomiudvalget og

mandag den attende januar og der har jeg noteret mig at udvalgene i den forbindelse har besluttet at indstille til byrådet at sagen skal forelægges for statsforvaltningen inden den endelige afgørelse om forældelsesfrist bliver truffet det vil sige at kommunens behandling af den her sag ikke

hvis en kommune vælger at

man uretmæssigt har frataget dem

jo rigtig mange af de her sygedagpengesager der er lukket også

man vælger at tage som skæringsdato så det er simpelt

og jeg synes at man skylder borgerne

tilbage som de uretmæssigt

økonomiudvalget så videre

jeg refererede til i min forrige besvarelse og som er blevet afholdt mellem økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget har man truffet den beslutning at man vil indstille til byrådet

tager fat i statsforvaltningen og beder statsforvaltningen om hjælp i forhold til diskussionen om forældelsesfrist

det der er vigtigt at sige her og det bliver generelt nu er tiden udløbet men jeg får lov

er bare at kommuner altså ikke har mulighed for bare

per kulance som det hedder i økonomiske spørgsmål og derfor

nødvendigvis ligefor bare at se bort

til at handle økonomisk forsvarligt og det indebærer altså også en pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i de økonomiske anliggender anliggender

så derfor spørger jeg igen hvis kolding kommune siger at hvis de har begået noget ulovligt i

her sager også før to tusind og tolv og

tilbage som de uretmæssigt har frataget sygedagpengemodtagerne har de så

eller kan man som

spørgsmålet nu her i den sidste omgang kører så specifikt på

det vil være den vurdering som statsforvaltningen får lejlighed

på et tidspunkt når til spørgsmålet om hvorvidt det er lovgivningen der skal laves om og

en diskussion om sygedagpengelovgivningen men lige nu og her

det er statsforvaltningen der nu har fået spørgsmålet fra kolding kommune

at gøre forældelse gældende og der

frataget en ydelse eller hjælp mener ministeren så det er rimeligt at man betaler det tilbage man skylder borgeren eller

det er ganske enkelt jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens holdning

det her spørgsmål om at man kan fratage borgerne

tilbage som de er berettiget til ifølge

og selvfølgelig skal man også i de tilfælde hvor man har fået at vide

rette sig efter den afgørelse og den dom der er blevet afsagt præcis som som kolding kommune har gjort

at betale for et værditab på fast ejendom som følge af opstilling af vindmøllen køberetsordningen går ud på at opstilleren af en vindmølle har pligt til at udbyde mindst tyve procent af ejerandelen i vindmøllen til den købeberettigede kreds af personer den grønne ordning har til formål at yde tilskud til initiativer som iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller

finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser med videre i forbindelse med opstilling af vindmøller de fire ordninger blev evalueret i to tusind og elleve og der blev fulgt op på evalueringen i to tusind og tretten med en række ændringer af loven jeg finder at de eksisterende ordninger er gode til at sikre opbakning fra befolkningen

ser derfor ikke behov for yderligere tiltag jeg kan i øvrigt nævne at planlægningen for vindmøller på land og støjreglerne for vindmøller er meget væsentlige for at skabe rammer der sikrer opbakning til opstilling af møller på land

mens reguleringen af vindmøllestøj varetages af miljø

det alligevel ganske ofte lokalbefolkninger

odder norddjurs og randers kommuner har haft så store problemer med områder som egentlig var udlagt og

jeg mener at ministeren og spørgeren her altså mig kunne have en fælles interesse i at sikre at der var en større

og jeg har fantasi til at forestille mig at man rent faktisk får nogle incitamenter i redskabsskuffen

som som er så stærke at folk måske vil tigge og plage om at få lov til at få vindmøller op i deres nærområde jeg tror

er en rigtig god idé men det skal bare ikke lige

godt klar over de gældende ordninger men de opfattes altså i lokalområderne som

blodpenge og andre fæle

som gør at der alligevel er modstand mod det det opfattes ikke

nok og derfor spørger jeg ministeren en gang til om

der er de rigtige redskaber i værktøjskassen det er vores vurdering at det ikke er et spørgsmål om at finde yderligere muligheder for at tilgodese lokalsamfund med lokal støtte og så videre det det handler om er at finde steder hvor møllerne kan placeres

rammebetingelserne for at skabe et gunstigt klima for etablering af produktion i danmark

samlet set i forhold til vækst beskæftigelse og samfundsøkonomi analysen vil fokusere på mulighederne baseret på private investeringer samt eventuelle eu tilskud interessenterne bliver inddraget løbende i analysearbejdet hvad angår mec er det korrekt at de har fået tilsagn fra eu om produktionsstøtte under nærmere betingelser en af disse betingelser er at mec skal have påbegyndt en produktion af avancerede biobrændstoffer inden en nærmere fastsat dato da området er vanskeligt for alle virksomheder inden for dette pionerområde og da det har vist sig sværere at få påbegyndt en produktion af avancerede biobrændstoffer end først antaget af eu har eu tidligere besluttet at udskyde denne frist til juli to tusind og sytten eu har oplyst at denne dato vil kunne udskydes yderligere

i vestjylland er en lille smule

en helgardering altså venstres gruppeformand og venstres ordfører på området siger i lokalmedierne at man støtter det regeringen siger ikke rigtig

man kan jo ikke investere efter en helgardering og derfor

synes jeg også at det er rigtig vigtigt at vi nu får et svar på om om regeringen faktisk har tænkt sig at træffe en beslutning

hvor tilskudsmuligheden bortfalder det er jo i hvert fald det indtryk man kan få når man man kigger i dagens

struer hvor der står at der vil blive truffet en politisk beslutning inden

det som faktisk var nyt for mig

støtte det her som et led i vækstforhandlingerne og regeringen har jo også selv lagt op til at det skulle være et led i vækstforhandlingerne

set bare hvordan vil regeringen sikre at det her bliver til virkelighed for det er jo ét skridt på vejen at man træffer en beslutning inden deadline men det skulle også

om byrdefordelingen i den ikkekvotebelagte sektor som jo først kan forventes i løbet af året

som man må gå ud fra ministeren bakker op om nemlig at afgørelsen kommer inden marts

at nedsætte et udvalg som er i gang med at arbejde på det

at tage hensyn til i forbindelse med en ændring af ordningens indretning

løsning som tilgodeser danmarks interesser bedst muligt og samtidig løser diskriminationsproblemet jeg vil gerne understrege at regeringen ønsker at træffe det bedste valg for danmark danske virksomheder og danskerne den grønne omstilling skal ske på en omkostningseffektiv måde som er fornuftig set i forhold til udviklingen i danmark og verden

at tage en forhastet beslutning regeringen arbejder fortsat

at finde en løsning som kan træde i kraft fra den første januar totusinde

kan få løst det her problem som desværre ikke ligesom skattereformen bare kan udskydes hele vejen igennem regeringsperioden vi er jo nødt til at erkende at det her er lidt mere akut og derfor håber jeg at ministeren kan bekræfte at man regner med at løse det her til tiden uanset

i eller tilknyttes en daginstitution og have med børn at gøre forhold der taler imod ansættelsen kan for eksempel være en børneattest

sædelighedsforbrydelser mod børn eller at børneattesten kun går kort tid tilbage fordi vedkommende netop er kommet til landet samtidig skal kommunen altid foretage en grundig vurdering af om den pågældende har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at bidrage til efterlevelse af de lovfastsatte krav

det er overordentlig vigtigt at kommunerne foretager en grundig overvejelse i den konkrete ansættelsessituation og laver en samlet vurdering af

hvis der er tale om personer der har opholdt sig kort tid i landet og kan derfor ikke stå alene dette omfatter både en vurdering af om personen kan bidrage til at give barnet en sikker hverdag i dagtilbuddet og om personen har den nødvendige pædagogiske viden og kompetence til sammen med det øvrige personale at efterleve de lovfastsatte krav til pædagogisk indhold og kvalitet i dagtilbuddene

krav vi stiller i lovgivningen og det handler jo ikke kun om en børneattest

at der ikke er forhold der taler imod at den voksne er i stand til at sikre

løse opgaven over for de børn vi har i vores

i daginstitutionerne eller knytter personale

vil være skattepligtige efter en regel i selskabsskatteloven som medfører at der er skattepligt af erhvervsmæssig indkomst det betyder at teatrene vil være skattepligtige af de indkomster som må betragtes som erhvervsmæssige indkomster

praksis vedrørende teatervirksomhed blev fastlagt af landsskatteretten i to tusind og to her traf landsskatteretten afgørelse om at teatre er skattepligtige af selve teatervirksomheden landsskatteretskendelsen konkluderede også klart at når teatervirksomheden er skattepligtig

tilskud til denne virksomhed og den praksis er i øvrigt også skrevet ind i et ministersvar fra to tusind og seks

spurgt i skat og skat har ikke kendskab til at der skulle være truffet en ny eller flere afgørelser der kan siges at være udtryk for en ændring af praksis på det her område praksis for beskatningen af teatre har således ligget fast i mange år og der er ikke kommet nye tolkninger jeg vil gerne understrege

at et teater er skattepligtigt ikke nødvendigvis er ensbetydende med at teateret kommer til at betale skat det afhænger nemlig af om teateret samlet set har et skattepligtigt

jeg er opmærksom på at skat i maj og femten

holdt informationsmøde med blandt andet teatre

derfor synes jeg der er behov for at få klarlagt praksis på området for at se på

og det vil så være en politisk beslutning jeg synes

er altså en politisk beslutning om man vil ensarte den skattemæssige behandling af teatre

hvis det er et ønske der kan skaffes opbakning til i folketinget

i en tid hvor landets venstreregering

at man så netop når det handler om egnsteatrene som er vores lokale kulturbastioner begynder at sige at der skal betales selskabsskat

slipper så det var jeg meget bekymret for

opsejling men jeg er meget positiv over så at høre

ministeren sige at ministeren er opmærksom på problemet

vil være for galt hvis det er at man skal svare selskabsskat af

man har på et teater også selv om man skulle have et lille overskud et år

håber at ministeren er enig med mig i at

meget gerne uddybe hvad han har tænkt sig at gøre

en særlig situation og derfor ønsker jeg også

er praksis og så kan man jo tage en politisk drøftelse

ikke er mit indtryk at det her er en stor indtægtskilde

risikerer at skulle betale den her selskabsskat kan ministeren uddybe

sige at alle teatre skal være skattepligtige af deres overskud eller at ingen skal være det jeg læner mig nok mest op af det sidste og det håber

altså ikke kendskab til at der skulle være truffet en eller flere afgørelser der kan siges at være udtryk for en ændring af

for blandt andet teatre hvor det blev oplyst at visse større teatre er skattefri i modsætning til for eksempel egnsteatre og der er usikkerhed om hvorvidt den fortolkning er helt korrekt

om at undersøge problemstillingen med henblik på at komme med

flertal i i folketinget se på ikke skulle ensrette den

nogle afgrænsningsproblemer og andet og det må vi jo sætte os ned og drøfte men

så jeg læner som sagt op ad det sidste

ikke undrer ministeren altså ministeren giver udtryk for

plage livet af de her teatre med den regel og tilsyneladende

når jeg har været inde og søge på infomedia for at se

nordjylland at man åbenbart har mødt den oplevelse hos skat